og boligstøtte i vid udstrækning afhængig af de oplysninger som den enkelte modtager af ydelsen selv afgiver om sin indkomst den nuværende administration er forbundet med en hel del besvær for borgerne som skal finde og medsende dokumentation for indkomstforhold som i de fleste situationer jo allerede er tilgængelige i skats registre dertil kommer at reglerne i dag kan være svære at gennemskue for folk

indebærer at det ofte er nødvendigt at udbetaling danmark udøver et konkret skøn ved opgørelsen af indkomsten et skøn som får indflydelse på beregningen og størrelsen af pensionen eller boligstøtten det skaber selvfølgelig en fuldstændig urimelig risiko for forskelsbehandling af borgere hvis økonomiske forhold er meget ens det er de eksisterende uhensigtsmæssigheder som vi forsøger at rette op på med det her lovforslag med forslaget skal reglerne for

og boligstøtte tilpasses så det bliver muligt at anvende indkomstoplysninger direkte fra skats registre i forbindelse med indtægtsregulering af folkepension og førtidspension og boligstøtte vel at mærke uden at ændre de grundlæggende betingelser for retten til og principperne for indtægtsregulering af social pension og boligstøtte det foreslås

at oplysningerne om indkomst fremover som altovervejende udgangspunkt skal hentes automatisk fra

det betyder at borgernes oplysningspligt om indkomstforhold kan reduceres i meget væsentligt omfang derudover bliver reglerne for skøn over indkomsten mere objektive eksempelvis skal der være en entydig sammenhæng mellem indkomstperioden og ydelsesperioden ligesom der indføres symmetri omkring beregningen som følge af indkomstændringer det vil sige at ydelsen bliver forhøjet eller nedsat

på samme måde indføres efterregulering af både folkepension førtidspension og boligstøtte når den skattemæssige opgørelse foreligger det betyder at modtageren enten vil få

en efterbetaling af ydelsen hvis den faktiske indkomst viser sig at være henholdsvis højere eller lavere

udbetalingen i løbet af året dertil kommer at en række bagatelgrænser på boligstøtteområdet ophæves eller reduceres

det her forslag indeholder en række forslag til regelforenklinger på boligstøtteområdet som ikke har relation til ændringerne af reglerne for indtægtsregulering

med forslaget bliver administrationen af social pension og boligstøtte både smartere og mere enkel for den enkelte borger der tages et stort skridt i retning af at sikre at indtægtsafhængige sociale ydelser rent faktisk svarer til indkomsten og at beregning af social pension og boligstøtte bliver lettere at forstå og bliver mere retfærdig og enklere for den enkelte modtager endelig forbedres mulighederne for digital selvbetjening

forslag som vi er rigtig glade for i socialdemokratiet fordi vi mener at det giver

pension og boligstøtte ikke afhænger af hvad og hvordan man får oplyst om blandt andet indtægtsforhold men at det er baseret på faktiske tal

kan baseres på oplysninger som er i systemet i forvejen så man skal oplyse så lidt som muligt der er nogle enkelte ting der undrer

udbetaling danmark så vidt muligt

gøre pensionisten opmærksom på at man gør det hvorfor så vidt muligt hvornår er det ikke muligt at gøre opmærksom på at man har tænkt sig at ændre på forskudsopgørelsen

en af de mange borgere som kan modtage digital kommunikation

så vidt muligt synes vi nok man lige skulle tænke

grundlæggende

som bliver tydeligt i forbindelse med at vi

en marginalisering af en gruppe digitalisering er fint nok

det helt sikkert også fungere udmærket men det ligger i forlængelse af en tendens som har været kendetegnende i en årrække i den offentlige sektor

tilgangen til borgerne som vi mener

at man som offentlig myndighed i mange år har opbygget en praksis med at det er godt hvis man kan holde borgeren væk

rent fysisk og der bag den dør sad en sagsbehandler som også rent faktisk kunne tage sig af borgerens problemer men i dag er vi derhenne at når jeg som ældre borger der ikke har it ikke forstår det ikke evner at finde ud af

ikke ser ud som jeg forventer det så sendes jeg ud af døren igen med to telefonnumre et til skat og et til udbetaling danmark

så prøver at ringe til dem

tage timer før jeg kommer igennem og får et menneske at tale med hvis jeg ikke giver op undervejs der bliver vi nødt til at gøre noget ved

en frist på otte dage i det nævnes

etableres en digital selvbetjeningsløsning på besvarelse af partshøringen det er meget godt for alle dem

dem der har styr på det men hvad gør den der ikke kan finde ud af det hvor går man hen vi bliver nødt til at sikre at kommunerne både kan og vil og skal hjælpe i den situation i min egenskab af lokalpolitiker

pensionen og kommer ud med de her par

til skat og udbetaling danmark

min indgang til det er at kommunen faktisk bør og skal hjælpe dem

vi bliver nødt til at sikre at det præciseres hvordan kommunen er forpligtet

nævnt at det her problem med digitalisering forsvinder når de gamle ikke er her mere når den ældre generation er

vi alle sammen i stand til at arbejde digitalt

håndtere en reel

og vi skal sikre at den hjælp er der

som skal løse den opgave i samarbejde med skat og udbetaling danmark

en god løsning på det problem og få præciseret hvordan det løses

at gøre med det her lovforslag og dog

rigtig meget der sker automatisk

er det bedste man kan sige om det her forslag

allerbedste er jo nemlig at vi effektiviserer arbejdsgangene at vi ikke tvinger borgerne til at komme med information flere gange vi gør det simpelt hen enklere og lettere for borgerne

fremadrettet er at jo mere vi automatiserer jo mere vil det så

når de selv skal tage et initiativ

at jo mere man automatiserer jo bedre skal man så også være til at informere borgerne om når de selv forventes at tage initiativ for ellers kan nogle og med en vis god ret sige jamen jeg anede ikke

vant til at det hele sker af sig selv

af den her sondring mellem hvad der automatiseres

om det her med at der er mindre og mindre man selv skal tage initiativ til

sager hvor de altså selv skal tage initiativ for at de går glip af noget

myndighederne tjekke sin skat anmelde en flygtning og at staten samtidig kan se frem til at spare en masse penge når udgifterne til brevkommunikation bortfalder

det er også af de her grunde at sf generelt er positiv over for digitaliseringsbølgen som det fremgår af bemærkningerne til

indgår det her forslag jo også som en integreret del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mere specifikt som

forenkle ydelsesadministrationen på en række områder så det bliver lettere for borgerne at bruge digital selvbetjening i forbindelse med indtægtsregulering af social pension og boligstøtte i dag er det som bekendt sådan at borgeren selv skal indhente indsende og dokumentere en række oplysninger for at være ydelsesberettiget den praksis er jo ikke bare uhensigtsmæssig og besværlig men også utidssvarende da de pågældende oplysninger i de fleste tilfælde allerede er tilgængelige hos den relevante myndighed

derfor at sf støtter forslaget og fordi man således fremover også kan anvende indkomstoplysninger fra eindkomst og skat direkte i forbindelse med indtægtsreguleringen af disse ydelser de her ændringer vil lette de administrative opgaver generelt i det her samfund og da vi uanset om vi alle sammen kan lide det eller ej bevæger os mod det digitale samfund i højere og højere grad ser vi lovforslaget som en helt naturlig del af den her proces

forår hvor medierne kunne fortælle

pensionister der var blevet snydt for flere hundrede kroner om måneden ifølge ældre sagen

det helt op imod trehundredetusind pensionister

risikerer at blive udsat for det hvert år det kommer vi til livs ved at pensionen beregnes på det aktuelle kalenderår som det bliver foreslået her med en efterregulering efter årets udløb altså nøjagtig som med lønindkomst det sikrer i langt højere grad at pensionisten får det som vedkommende har krav på hverken mere eller mindre det er da rart at digitalisering og effektivisering af administrationen for en gangs skyld kan gå op i en højere enhed med en styrkelse af borgernes retssikkerhed det tilsvarende hvad angår boligstøtte som omlægges således at perioden for indtægtsregulering bliver den enkelte måned det betyder at husstandens boligstøtte altid vil blive beregnet på grundlag af månedens husstandsindkomst plus en af de øvrige indkomster

to tusind og seksten vi bør derfor i udvalgsarbejdet overveje om vi skal følge ældre sagens forslag i deres brev til socialudvalget af syvende april to tusind og fjorten forslaget om at lempe reglerne for efterregulering og efterbetaling af boligstøtte vi bør også overveje ældre sagens forslag om at udskyde tidspunktet for indførelse af obligatorisk digital selvbetjening på boligstøtteområdet til de nye regler om eindkomst og efterregulering af boligstøtte træder i kraft

første januar to tusind og seksten det er rigtigt som

dansk folkepartis ordfører lige har anført her fra talerstolen at også denne lov ligesom de andre love der er et led i folketingsflertallets digitaliseringsstrategi rummer faren for en marginalisering af de ældre medborgere og andre som ikke er med på noderne vi skal hele tiden huske at cirka firehundredetusind ældre medborgere slet ikke er med på digitaliseringsvognen

det problem der ligger i lovgivningen vil enhedslisten gerne være med til at rette op på

det ikke et resultat af denne lov men af digitaliseringsstrategien som sådan den strategi og de betingelser som den bliver udrullet under er enhedslisten uenig i og modstander af og vil gerne samarbejde med alle partier der vil rette op på de svagheder der er i det vi må desværre konstatere at det er det store flertal af folketingets partier ikke indstillet på så derfor må vi jo forholde os til det konkrete lovforslag der efter vores opfattelse

af pensionisternes

så vi støtter lovforslaget men er selvfølgelig åbne over for om der undervejs i forhandlingerne kan ske nogle forbedringer

sociale ydelser hovedformålet med lovforslaget er at effektivisere og forenkle administrationen forbedre mulighederne for digital selvbetjening og muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte lovforslaget består endvidere af en tilpasning af reglerne så man

anvende indkomstoplysningerne fra eindkomst og skats øvrige indkomstregistre direkte i forbindelse med

der indføres også en en symmetrisk efterregulering på begge ydelsesområder det betyder at der foretages en endelig beregning af ydelsernes størrelse når den skattemæssige årsopgørelse foreligger og det betyder selvfølgelig også som rigtig mange har været inde på at borgerne

er også en fordel for borgere der ikke længere skal oplyse om ændringer i lønindkomsten til udbetaling danmark

de nye regler er samtidig en fordel

for udbetaling danmark der ikke længere manuelt skal gennemgå de mange lønsedler fra borgerne og derfor

været en del bekymringer og

lytter jeg selvfølgelig også til jeg vil sige at borgere der

var inde på og som har fået fritagelse fra digital post og digital selvbetjening vedrørende social pension

breve med partshøringer med

om lige præcis de bekymringer

også er på samme måde

også kunne afgive oplysninger eller søge om vejledning per telefon eller ved almindelig fysisk post det betyder ikke at man ikke skal være opmærksom på at der er en gruppe som

siger at det er muligt at få

at hensigten er at vi skal have borgere

i danmark som ikke kan det skal tvinges til det vi er selvfølgelig meget meget opmærksom på den problemstilling

der skal sikre en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne

af udmøntningen af den aftale og indeholder en række regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet ændringerne skal skabe øget gennemsigtighed og mindre bureaukrati for forældre i forbindelse med forsørgelsen af deres børn samtidig vil sagsbehandlingen på børnebidragsområdet blive forenklet med lovforslaget foreslås det at behandlingen af sager om løbende børnebidrag og uddannelsesbidrag forenkles og effektiviseres så fokus bliver på hensynet til barnets tarv og på bidragsbetalerens indkomstforhold ved vurderingen af bidragets størrelse fremadrettet vil bidragsmodtagerens og barnets eller den unges indkomst dermed ikke længere have nogen betydning for vurderingen af

ved ansøgning om børnebidrag forkortes fra seks til to måneder og fremadrettet skal der ved fastsættelsen af et løbende børnebidrag kunne gives fradrag for såkaldte uopsættelige faste udgifter til barnets institution eksempelvis daginstitution eller privatskole som er betalt af bidragsbetaleren antallet af bidragstrin reduceres ved at afskaffe muligheden for at fastsætte normalbidraget plus fem og tyve procent og plus halvtreds procent bidragets størrelse vil fremover kun kunne fastsættes til enten normalbidraget normalbidraget plus hundrede

efter praksis er maksimum det betyder at der fremover skal være tale om større indkomstændringer før der er grundlag for

det vil ikke alene give en administrativ lettelse i statsforvaltningerne

kan forhåbentlig også bidrage til at holde konfliktniveauet nede til gavn for både barn og forældre fordi der rejses færre sager endelig skal behandlingen af sager om særlige børnebidrag forenkles og effektiviseres og det betyder bla at fristen for ansøgninger om fastsættelse af

skærpes og tydeliggøres så vi fremadrettet undgår tvister mellem forældre om brud på mundtlige aftaler der ikke kan dokumenteres det skulle vist være det så er der nogle småtterier en særlig lille detalje her jeg er glad for nemlig en ligestilling mellem børn der bliver døbt og børn der bliver navngivet jeg ved ikke om det kommer mange årtier efter at det burde

er mange arbejdsgange som måske også er lidt for lange

og så også noget bureaukrati

det er jo ting som vi ofte hører kritik af i befolkningen så kan vi lette det

en aftale om statsforvaltningerne som som dansk folkeparti heller ikke var med i

vigtigt at vi nu i dag tager udgangspunkt i at loven er vedtaget

det ikke er en debat om selve statsforvaltningen som institution men netop om aftalen der i sin tid blev besluttet om at der skulle foretages nogle besparelser på fem million kroner årligt

det sker så ifølge forslaget på en hel del

hvis borgerne føler sig godt behandlet

klargjort lidt mere og derfor

ses bort fra modtagerens og barnets indtægtsforhold

vil vi jo gerne vide om det vil medføre medføre flere bidragsbetalere og hvordan det forholder sig hvis modtageren for eksempel har en meget stor indtægt eller formue så nævnes der også at der for ansøgninger

indføres en ny frist på to måneder hvornår begynder den frist reelt

ikke overholdes altså hvad er sanktionsmulighederne

nogle skriftlige spørgsmål som som vi gerne vil have belyst og så

nuancer kan vi jo se at at praksis faktisk har bevæget sig hen mod en lidt enklere administration så

følger lovforslaget sådan set bare praksis hvis vi ellers kigger på de finjusteringer de nuancer som vi så ikke får mulighed for at anvende i fremtiden og som heller ikke bliver anvendt så meget synes vi også at de ligger inden for rimelighedens grænser

splittet mellem sine forældre men også over den forælder der altså har den primære

forsørgerpligt og som barnet bor hos så vi synes

er rigtig godt at forenkle det her område og vi synes også at de at de steder hvor vi forenkler og på den måde

og at der ikke længere skal tages hensyn til bidragsbetalerens erhvervsevne det finder vi i sig selv positivt men samtidig også hensigtsmæssigt at lovgivningen dermed i højere grad kommer til at flugte med den normale praksis i langt størstedelen af sagerne som imidlertid ikke afspejles i lovgivningen

det har været statsforvaltningens forslag

imødekommer intentionen bag aftalen fra december sidste år på en passende måde der samtidig sikrer en større gennemsigtighed i lovgivningen med disse

nøje hele den her omlægning og hvilke konsekvenser den får for borgerne og borgernes retssikkerhed og noget tyder jo på at det ikke går helt så godt som vi kunne ønske

det vi har at gøre med her er jo et lille hjørne af det forlig

de andre ordførere har jo på udmærket vis

som ikke går ud over børnene som ikke lægger nye byrder på forældrene tværtimod

er det klare regler som forhåbentlig er nemmere for forældrene at forholde sig til og som måske oven i købet også kan bidrage til at nedbringe antallet af konflikter mellem forældre da man samtidig kan spare fem million kroner

og så er det jo hermed endnu en gang dokumenteret at enhedslisten ikke altid bare er ude på at bruge penge vi er selvfølgelig åbne for at der i

og man skal selvfølgelig lytte til kritiske spørgsmål og kommentarer uanset hvor de kommer fra også når de kommer fra dansk folkeparti og venstre så vi ser frem til at vi alle sammen bliver klogere på hvad det her lovforslag betyder og hvis det er muligt at lave nogle forbedringer der ligger inden for

enhedslisten selvfølgelig også støtte det undervejs i

til forsørgelsen af deres barn og selvfølgelig også som herre finn sørensen også lige sagde

være være med til at mindske konfliktniveauet det synes jeg selvfølgelig også er væsentligt at

også rigtig glad for at vi samtidig med lovforslaget opnår de nødvendige effektiviseringer

at det er anden gang i træk at vi har så bred opbakning til lovforslaget og det

den første juli to tusind og fjorten med de ord

tak for debatten og jeg ser frem til den fortsatte behandling af lovforslaget i udvalget og vil selvfølgelig gerne svare på alle de specifikke spørgsmål der nu måtte være

derfor skal jeg så sige på den ordentlige måde indgik venstre en aftale med regeringen det en aftale der netop hedder tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier det foregik i forbindelse med finansloven for to tusind og fjorten og dette forslag er så et af initiativerne i den aftale konkret

man hermed og nu hedder det så l en hundrede og otte og tres at tydeliggøre kommunernes forpligtelse til en tidlig og forebyggende indsats lovforslaget har til formål at understrege vigtigheden af at man får grebet tidligt ind og det kan være så tidligt at problemerne ikke er større end at de vil kunne løses sammen det er vigtigt

lavet nogle gode eksempler og de er derfor skrevet med i lovforslaget derudover

giver lovforslaget også hjemmel til at kommunen som led i det her forebyggende arbejde kan give økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge med særlige behov sådanne tiltag har vi prøvet tidligere i satspuljen og det har fungeret godt men sådan en pulje udløber jo også så derfor er det rigtig fint at det er kommet med igen i denne aftale for disse børn har typisk glæde af at være med i nogle fritidsaktiviteter være med i nogle fællesskaber og være med sammen med andre børn og unge som måske også kan være som rollemodeller for dem i venstre er vi positive over for forslaget vi mener det er vigtigt at vi er meget målrettede og at vi går ind og laver forebyggende indsatser hurtigt

vi mener også at det her lovforslag er et skridt i den rigtige retning og et meget vigtigt et af slagsen alt hvad vi kan gøre skal vi gøre

som måske er ved at træde lidt ved siden

konservative og give samme støtte som venstre hermed også giver

de værste tilfælde udsætter dem for deciderede overgreb

igennem de senere år taget væsentlige og store skridt for at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge med barnets reform kom der for alvor fokus på det enkelte barns retssikkerhed og tarv frem for forældrenes reformen skulle blandt andet sikre kontinuitet i anbringelsen en stabil og nær voksenkontakt og bedre rammer for kommunernes indsats og en tidligere indsats efter regeringsskiftet er indsatsen styrket yderligere reglerne om statsrefusion er ændret så særlig små og fattige kommuner ikke står helt alene med udgiften til at anbringe meget store børneflokke og i to tusind og tretten kom overgrebspakken som skal forebygge overgreb

sikre en styrket indsats for de børn og unge som har været udsat for overgreb frem mod

tyve har regeringen sat konkrete mål for den indsats som skal støtte udsatte børn og unge det drejer sig blandt andet om at flere udsatte børn og unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse så de får mulighed for at få foden

på arbejdsmarkedet tjene deres egne penge og leve et selvstændigt voksenliv hvor de selv tager fat om tøjlerne i deres

men der er fortsat behov for at forbedre den tidlige indsats for udsatte børn og unge og deres familier

formålet med lovforslaget er at styrke og målrette den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge der vokser op i udsatte familier så vi undgår at barnets den unges eller familiens problemer vokser sig så store at de både bliver vanskeligere og dyrere at løse sagt med andre ord vi skal tage bedre hånd om de udsatte børn og unges problemer så tidligt som overhovedet muligt så alle børn og unge reelt får lige muligheder uanset

at der er tale om en forebyggelsesparagraf som skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem kommunens generelle forebyggende arbejde og de målrettede indsatser som tilbydes børn og unge med et særligt behov for støtte det vil sige børn med sociale problemer og børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne præcisering er nødvendig så kommunerne er opmærksomme på at børn og unge der har behov for en mere indgribende foranstaltning skal have den efter servicelovens

jeg det handler grundlæggende om at få sikret at det er den rette indsats til det enkelte barn og unges behov med lovforslaget får kommunalbestyrelserne desuden mulighed for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge med behov for særlig støtte så udsatte børn og unge som ellers ikke deltager i fritidsaktiviteter får mulighed for

deltage i almindelige fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn og unge der er ikke tale om en pligt men om en mulighed som kommunerne ikke har

et rigtig godt initiativ for vi ved fra satspuljeprojekterne at det såkaldte fritidspas kan være et rigtig godt redskab for kommunerne i den forebyggende indsats så flere udsatte børn og unge tager del i de organiserede fritidsaktiviteter og på den måde får et godt socialt netværk og får en tilknytning til nogle voksne uden for de andre institutionelle rammer den gode udvikling skal vi selvfølgelig bakke op herindefra

er deltagelse i fritidsaktiviteter med til

at forbedre både præstationen i skolen altså hvor gode de er til at gå i skole

deres selvtillid og det forbedrer deres trivsel og så det som jeg sagde før det styrker deres netværk og det giver et bedre psykisk helbred

skal stå i vejen for det kommunale ønske der er om at give økonomisk støtte til fritidsaktiviteter så alt i alt

man er holdt af det gælder både for børn og for voksne skal man tage virkeligheden anno to tusind og fjorten briller på er man nok tilbøjelig til at kunne konstatere at sådan er forholdene ikke for alle heller ikke i danmark vi har store udfordringer i forhold til de grupper som har nogle andre og sværere livsvilkår end de fleste af os andre har her gælder det så om at netop dem der har overskuddet kan være med til at gøre en forskel det kan både være dem der engagerer sig frivilligt og det kan være myndigheder det ene skal absolut ikke udelukke det andet der hersker ikke tvivl om at der i indsatsen for bedre vilkår for de udsatte borgere i vores samfund er en stor hjælp at hente via det frivillige arbejde som en stor del af danskerne heldigvis engagerer sig i men der er også områder som det er vigtigt at myndighederne

det kan der være økonomiske årsager til

der selvfølgelig også hensynet til den faglige indsigt der er når professionelle er involveret danmark er et land hvor vi trods velstand og velfærdsydelser har en gruppe borgere der er udsatte udsat kan man være på flere forskellige måder det nævnes også i forslaget og det mener jeg er vigtigt at holde øje med det at være udsat er ikke ensbetydende med at man er kriminel eller har en blakket fortid

også være på grund af forskellige sociale problemer

børn som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne den hjælp som de forskellige kan have behov for kan variere meget for nogle er det en individuel hjælp

være mulighed for og lovhjemmel til ordet forebyggende anvendes ofte og det er der en grund til for som det på flere socialpolitiske områder ofte er fremme er det netop en forebyggende eller som

kan være den positive medvirkende årsag til at der foretages noget som netop ikke forårsager større skade

at et barn eller en ung eller hele familien smuldrer og ender i en uoverskuelig situation når man befinder sig i en situation som både for den enkelte og for hele familien synes uoverskuelig er det vigtigt at kommunen foretager sig noget aktivt og har lovhjemmel til

med dette forslag sikres at bestemmelserne udvides så der kommer eksempler på mulige forebyggende indsatser kommunen kan sætte i værk samt at der skabes en overensstemmelse mellem de forebyggende indsatser og de muligheder kommunalbestyrelsen har for at yde økonomisk støtte

der åbenbart været usikkerhed om tidligere i forhold til reglerne og derfor skal der selvfølgelig ske en præcisering

en stor interesse for at bakke det frivillige foreningsliv op

af foreninger tilbydes alle danskere er

med øget velvære og livskvalitet ingen tvivl om det det er ikke alle der benytter sig deraf

men det må aldrig være således at en begrundelse for at man ikke kan være aktiv og have en fritidsaktivitet

at der ikke er økonomi til det derfor finder dansk folkeparti det positivt at det her forslag lægges op til at kommunerne kan yde støtte til fritidsaktiviteter både rådgivningsmæssigt

selvfølgelig gerne have at vi får indskærpet over for kommunerne at det er vigtigt at der fastsættes kriterier for tildeling af en sådan økonomisk støtte

i lovforslaget det er vigtigt at man får defineret målgruppen for støtten i den enkelte kommune

det er de reelt mest trængende som så også modtager den som idrætsordfører og tidligere idrætslærer har jeg oplevet hvor meget det positivt kan påvirke børn fra udsatte familier at være en del af et socialt netværk at være aktiv og at trivslen øges at selvtilliden vokser og at det påvirker hele familien med vedtagelsen af

måske ikke helt nået i mål men for dansk folkeparti er det vigtigt at der fortsat er fokus på hvorledes man forhindrer og forebygger skaden inden den bliver for stor og vi synes i hvert fald at det

lavet de nødvendige indgreb senere hvis det bliver

vi kan forstå at der hersker sådan lidt uklarhed i kommunerne om hvordan paragrafferne skulle anvendes det prøver vi nu at gøre mere klart samtidig med at vi giver kommunerne mulighed for

fritidsaktiviteter og det synes vi alt sammen er meget meget positivt og vi håber at det så også kommer til at gøre den positive forskel for de her børn og unge mennesker som jeg tror vi alle sammen brænder meget for

kan vi forhåbentlig give mulighederne tilbage til en stor samfundsgruppe som i mange år desværre er blevet forsømt sf er derfor også tilfreds med at det fremgår af lovforslaget vil blive tydeligt i serviceloven at kommunerne har pligt til at sørge for en tidlig og forebyggende indsats ved at formulere servicelovens § elleve som en egentlig forebyggelsesparagraf understreges det nemlig at det er vigtigt med en forebyggende indsats og samtidig stilles der krav om

eksempler på hvad en forebyggende indsats kan bestå af det betyder altså at vi for alvor tager hul på arbejdet med at evaluere hvad der rent faktisk virker og gør en indsats for at udbrede de gode initiativer og ideer til andre kommuner

det er samtidig meget tilfredsstillende at lovforslaget vil gøre det muligt for en kommunalbestyrelse at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge som ellers ikke kunne deltage i fritidsaktiviteter det betyder jo at de her børn i højere grad kan tilbringe tid sammen med kammeraterne og indgå i sociale fællesskaber og derigennem styrkes deres trivsel og livskvalitet

slag for de udsatte børn og unge gør vi det først og fremmest fordi det vil give det enkelte barn en bedre chance for at skabe sig et godt liv som vi mener det bør være alle børn forundt vi synes i den forbindelse

afgørende at man ved at ændre loven sender et klart signal om at det er vigtigt at gribe tidligt ind så man derved undgår at barnets og den unges eller familiens problemer

rigtig rigtig glædeligt at det nu er sådan at ingen partier i folketinget heller ikke de partier der normalt ville støtte nulvækst kan være tvivl om at man gennem en forebyggende indsats kan spare samfundet

som udgangspunkt ikke have noget imod overhovedet som også

har været inde på kan forebyggelse virkelig betale sig både på et rent menneskeligt plan fordi vi kan undgå en social deroute for et

en ung voksen eller en

et samfundsøkonomisk

få sociale problemer også senere i livet der kan udvikle sig endnu værre fritidstilbud rådgivning mentorordning forældre og familiekurser

samfundet for mange milliarder

hvis vi kan undgå familier og mennesker med store sociale problemer

undgår vi også hospitalsregninger overførselsindkomster manglende skatteindbetalinger og så videre og så videre det er derfor

fuldstændig uforståeligt at regeringen og venstre og konservative har hældt millioner og milliarder i selskabsskattelettelser og har nøjedes med sådan lettere symbolske peanuts hvis jeg skal være ærlig til de børn og unge som er i risiko for at vokse op med

social udsathed altså uden uddannelse og ved at være uden for arbejdsmarkedet måske resten af livet med de risici

som følger deraf det er ikke kun at svigte de enkelte mennesker

svigte vores fællesskab når man foretager sådan nogle prioriteringer det er nemlig en politisk prioritering og det er en prioritering som vi ikke begriber i enhedslisten ligesom vi ikke begriber at regeringen fastlægger nogle

tyve mål om end de er ambitiøse det er der også diskussioner om men jeg synes jo sådan set at det er positivt at man fastlægger målene det giver

at der ikke er en krone med

af de mål man har på ingen måde peget på hvordan de skal opnås og man har på ingen måde sagt til vælgere og befolkning eller de mennesker der har behov for det

bedre sociale forhold i vores samfund vi vil gerne investere i de udsatte grupper som har brug for vores fællesskab når det er sagt er det selvfølgelig positivt at der så er en lille smule mere fokus på det forebyggende arbejde her vil jeg jo så påpege at lovforslaget også giver mulighed for at der kan ydes økonomisk støtte til fritidsaktiviteter som en del af det forebyggende arbejde og altså ikke først når det er gået rigtig galt for en familie og et barn og det er rigtig godt det burde afspejle sig i nogle økonomiske prioriteringer men muligheden i sig selv er positiv

regeringen og venstre og konservative også har fastholdt store dele af den aftale om en særlig indsats for udsatte børn som enhedslisten forhandlede på plads indtil den skæbnesvangre dag

at samfundet stadig væk står over for kæmpestore udfordringer

stadig mangler at prioritere

kom rundt om hele området

tilfreds med at vi med forslaget tydeliggør kommunernes forpligtelse til en tidligere forebyggende indsats ved at formulere servicelovens § elleve som

en egentlig forebyggelsesparagraf der understreger vi vigtigheden af en forebyggende indsats og giver samtidig kommunerne konkrete eksempler på hvad en forebyggende indsats kan bestå af

så udsatte børn og unge som ellers ikke deltager i fritidsaktiviteter

får mulighed for at deltage i fuldstændig almindelige

god debat med nogle gode synspunkter jeg ser frem til en velvillig behandling i udvalget og vil selvfølgelig

indsats over for vores børn og unge og derfor skal det også være muligt at skærpe det forebyggende arbejde i kommunerne sådan at

det er jo en konstatering at ungdomskriminalitet er et problem og det er nødvendigt at håndtere det meget tidligt og konsekvent vi skal undgå at unge der er i en risikogruppe

ender som voksne kriminelle derfor har vi i venstre i satspuljeforhandlingerne

en meget bred kreds været med til at

lave netværkssamråd og bestemmelsen er

jeg talte om lidt tidligere som er ved at komme ud på en skæv bane

i gang med at lave kriminalitet

et møde mellem repræsentanter for kommunen den unge selv familien eller andre pårørende eller relevante personer som har betydning for den unge og ved det netværkssamråd er det meningen at der skal

en meget specifik handleplan for hvilke initiativer der kan sættes i værk for at hjælpe den unge på ret kurs igen

en konsekvent indsats det skal ikke være sådan at man kan belønnes for at have en asocial og kriminel adfærd indsatsen skal som jeg sagde tidligere ske meget hurtigt og derfor er der faktisk også lagt op til at der skal være

nogle kan måske sige at det er for tidligt og andre vil sige at

det der foregår i børn og unge udvalg det er helt andre ting man arbejder med der men der kan man også

det er godt at man sikrer inddragelsen af nogle relevante aktører omkring den unge det er godt at der bliver givet et meget klart signal og det er godt at der bliver sikret et

netværk omkring den unge som så er med til at

nogle holdbare løsninger for det skal være meget tydeligt over for disse unge mennesker at det de har gang i

og at der bliver taget fat med det samme det er et lovforslag i to dele den anden del handler om at vi ændrer regler

for magtanvendelse og det drejer sig blandt andet om at vi har

ellers ville give dem god mening

så kan det altså lade sig gøre nu med denne ændring som vi

vi mener det er urimeligt at man ikke kan være konsekvent og handle hurtigt efter behov på disse anbringelsessteder det har været et ønske i flere år ved jeg så derfor er det faktisk rigtig godt at vi nu har fundet en vej og en formulering så de kan komme videre

godt grundlag at arbejde på og at de ikke nødvendigvis skal ringe efter politiet for at tjekke den unges opholdsrum så det er rimeligt venstre støtter de ændringer der ligger her og jeg kan sige fra

som politiet åbenbart sender hver uge til

har en forpligtelse til inden for syv dage at indkalde til et netværkssamråd om mødet så skal holdes på dag syv eller

andet for det er jo lidt vigtigt at der netop kommer en stemning om de nye møder her sådan at den unge og forældrene eller andre i netværket har tid og mulighed for at deltage for ellers bliver det

en begrænset personkreds der så ikke kan hjælpe

ind på en bedre løbebane end der måske er sandsynlighed for når man optræder på ugelisten hos

et supplement til de eksisterende møder

meget vigtigt at det er et frivilligt møde netop for at holde fast i at man skal forsøge at motivere den unge men også den unges omgivelser til at samarbejde med myndighederne

måske ikke helt opstår på på de samme gode betingelser hvis man får pålagt en handleplan eller bliver pålagt en visitation til et sted så det er også for at give et nyt værktøj

bedre indsigt i konsekvenserne af

bygger ikke kun på at det er forældrene og den unge der skal have et indblik men

er rigtig godt man giver plads til at der er en ekstra voksen

fortrolig med og derfor bliver der en større chance for succes med at udvide de mange redskaber der

er jo en af dem der kan magtbekendtgørelsen

har fulgt den i rigtig mange år så derfor blev jeg også lidt overrasket da det her lovforslag kom over at der faktisk stadig

det er jo fordi vi har afskaffet det i kraft af magtbekendtgørelsen og så har vi bare glemt også at fjerne hjemmelen i serviceloven

det nu bliver tydeliggjort at hvis

anbragt på bestemte steder men bliver atten år under anbringelsens forløb

man også beskyttet eller har de samme rettigheder i

til magtbekendtgørelsen både på personalesiden og på på den unges side uanset om det er før

venstres ordfører også gjorde noget ud af i sin tale

og se om den unge har noget med ind som ikke hensigtsmæssigt eller som er decideret ulovligt så skulle man faktisk have en ransagning

lave en undersøgelse jeg taler ikke om visitation af kroppen det er en en undersøgelse af person og værelse og den hjemmel får vi nu der er det jo rigtig godt at vi har det samarbejde at det er ombudsmanden der har gjort opmærksom på at vi faktisk manglede noget her

er det et nyt værktøj der bliver taget i brug

også en tydeliggørelse af serviceloven så den bliver mere brugbar og så får vi også afskaffet

en gammel regel som i praksis har været afskaffet men som ikke juridisk har været afskaffet så

denne unge har overtrådt loven og ikke valgt et liv på lovens rette sti jeg tror bestemt ikke at der er en bestemt forklaring men der hersker ikke tvivl om at netop det helt nære miljø og her tænker jeg primært på familien spiller en stor rolle i det enkelte menneskes udvikling på godt og ondt ofte er man nok ikke selv herre over hvordan ens liv udvikler sig man er vel snarere en part i det at ansvaret dog primært ligger hos den enkelte er indiskutabelt og især når man når en vis alder for det lille barn der skal vokse op er der sjældent et ansvar man kan pålægges

der ikke tvivl om at det miljø man vokser

er udslagsgivende for ens adfærd både på kortere og på længere sigt når der i lovforslaget her skal tages stilling til hvordan man kan gribe det an når et barn eller et ungt menneske er kommet ud i et uheldigt ja måske endda kriminelt adfærdsmønster er det vigtigt at der sker en tidlig og konsekvent indsats

være med til at forbedre situationen for den involverede unge person det må være det primære

at resten af netværket får det bedre og at samfundet som sådan kan spare ressourcer på flere områder dansk folkeparti finder det fornuftigt at der iværksættes et projekt som skal fremme og understøtte kommunens brug af netop netværkssamråd i praksis det er noget som vi drøftede i satspuljekredsen sidste år kan jeg huske og som vi besluttede at arbejde videre med for at fokusere på den gruppe der netop har det vi kalder for bekymrende asocial adfærd men som jo egentlig ikke er kriminelle når der så om tre år skal evalueres bliver det interessant at se om det så også er noget der virker

mange andre områder også været vigtigt at vi netop har involveret netværket som noget af det mest væsentlige i alt hvad vi foretager os det blev i satspuljeaftalen aftalt at der også skal være fokus på at få mentorer til unge der er ude på en glidebane der skal sættes kræfter ind på at få de unge ud af det belastede miljø og ændre adfærd og der tror jeg helt klart at netop frivillige mentorer vil være en stor fordel den anden del af forslaget som drejer sig om ændring af regler vedrørende magtanvendelse på anbringelsessteder vil jeg også lige nævne lidt om umiddelbart kan

sige at ordet magtanvendelse kan have en negativ klang

også væsentligt at magt er noget af det allersidste der gribes til

det kun sker for at beskytte den unge hvis man skønner at han eller hun er til fare for sig selv

mod de øvrige beboere og ansatte på et anbringelsessted det er vigtigt at en situation ikke udvikler sig uheldigt hvis man kunne have stoppet den meget tidligere inden skaden

det kan jeg se at der tages højde for og det bakker vi selvfølgelig op om

vi selvfølgelig også stadig væk meget optaget af at al form for magtanvendelse skal indberettes og registreres efterfølgende

at slå fast at drejer det sig om

et helt andet regi man skal behandles i nemlig kriminalforsorgen og så er det selvfølgelig en

et voldsomt udtryk og jeg må da indrømme at det vækker nogle associationer

jeg mener jo at fiksering kan være voldsomt grænseoverskridende og når det så kommer frem i det her lovforslag

halvfjerdserne men at det så ikke ifølge magtanvendelsesbekendtgørelsen er tilladt at benytte sig af det der hedder mekaniske tvangsmidler

den del af forslaget hvor der står noget om anbringelsesstedets personale

de ikke er omfattet og det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt da vi jo netop ved at

ved akut opståede krisesituationer kan være en nødvendighed

at man griber ind for at sikre at tingene ikke udvikler sig

til skade hverken for den unge eller for omgivelserne

at foretage sig nogle yderligere skridt for at forbedre vilkårene både for de unge som måske er på vej ud i noget

men vi skal være sikre på at den bagage som de unge mennesker får med

sig er en bagage de kan drage nytte af og ikke er noget som skader

selv at komme væk derfra

med netværkssamråd for det første reagerer hurtigt når man får en mistanke om at unge altså er på vej ud på en kriminel løbebane men også at man samler alle de voksne

være tale om en eller anden form for voksensvigt eller der

når et ungt menneske først er kommet ud på en kriminel løbebane så vi håber virkelig at det her kan være med til at gøre en forskel for de unge mennesker som vi måske kan nå at hjælpe

så er vi også glade for de

er vi rigtig glade for bliver slået fast nu også selv om der er flere der har sagt at

egentlig burde være utænkeligt at det kunne forekomme i danmark det bliver det så nu

de samme rettigheder eller hvad man nu vil kalde det efter de her regler om magtanvendelse

kan vi også godt forstå behovet for at

relevante personer og fagpersoner vil man i langt højere grad få mulighed for at komme de konkrete problemer til livs før de for alvor opstår og eskalerer overordnet set er sf glad for at opbakningen til forebyggende indsatser i disse år synes at være stigende da vi i mange år har haft den holdning at det er bedre

opstår end at bruge ressourcer på anbringelse af børn og unge og senere hen i værste fald fængsling når det allerede er for sent

mener sf tilsvarende at der er ræson i at ændre loven for at præcisere hvilke regler

der gælder vedrørende magtanvendelse over for børn og unge det er selvfølgelig klart at magtanvendelse altid må være sidste udvej

før situationen har udviklet sig så dramatisk at der skal gøres brug af straffelovens bestemmelser om nødværge derfor hilser vi også denne ændring velkommen og derfor kan jeg også meddele folketinget at sf støtter

forløb hvor

voksne mennesker der er omkring dem de positive kræfter der er i deres netværk i form af forældre eller en folkeskolelærer eller en fodboldtræner og så kommunen sætter sig sammen med den unge og forsøger at lave en plan det positive ved det det er at det giver ansvar til den unge person man beder dem om at tage ansvar for egne handlinger men mest af

det her er et udtryk for noget af det mest effektive kriminalpræventive arbejde

social kontrol altså at man oplever at ens omgangskreds ens netværk og sociale forhold bliver påvirket hvis man træder ved siden af det er langt langt mere effektivt end retssale politibetjente i uniformer og fængselsstraffe eller hvad man ellers kan finde på

de her netværkssamråd altså at man forsøger at udvikle best practice det vil vi i hvert fald

finder ud af hvad det bedste

der bliver det essentielle men hvordan man bruger det

det som undrer enhedslisten en lille smule ved det her lovforslag og det er at det øjensynlig ikke er en mulighed

eventuelt på skrift at

eventuel handleplan eller en aftale mellem netværket og den unge kunne være at netværket mødtes igen og fulgte op på aftalen noget tyder på at det er meningen at der kun skal være ét møde og så er det slut med netværkssamrådene

kunne have en positiv effekt fordi det

den sociale forpligtelse der som sagt ligger

det at man føler en forpligtelse over for netværket kunne også betyde at så ved man at man skal møde op og stå til ansvar for dem igen

der hedder konsekvens med virkning som betyder at man sætter unge i gang med et socialt forløb hvor de mærker en hurtig konsekvens af deres handlinger nemlig at de eventuelt er med til at rydde op efter deres handlinger hvis det er hærværk eller lignende der har været tale om men at det så også betyder at de bliver holdt ude af det strafferetlige system

lige så dårligt er det strafferetlige system groft sagt til at holde unge ude af en kriminel løbebane tværtimod kommer man først ind i det system

er risikoen for at man ikke kommer ud igen altså noget større til slut skal jeg så sige at

mentorpuljer og projekt god opførsel selvfølgelig også er rigtig gode initiativer som der

er elementet omkring tilrettelse af magtanvendelsen jo logisk det er helt klart og ligesom

noget overrasket over at vi stadig væk havde en bestemmelse der gjorde fiksering af unge mennesker mulig det er da

det er også fuldstændig logisk at unge der er anbragt på den samme institution

underlagt de samme regler om

andre der har sagt vil jeg minde om at det at bruge magt over for unge

kun er en krænkelse af deres integritet og deres rettigheder det er også et af de mindst effektive socialpædagogiske redskaber man overhovedet kan forestille sig

magtanvendelser det vil vi selvfølgelig også forsøge at holde øje med i takt med at vi generelt holder øje med antallet af magtanvendelser

rettet mod unge der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet og netværkssamrådet betegner et møde mellem kommunen og den unge familien netværket og fagpersoner hvor der drøftes en handleplan der kan hjælpe den unge på ret kurs igen med det andet initiativ vil man ændre i reglerne om magtanvendelse over for børn og unge

andet sikre at der ikke længere er en hjemmel

at der skabes hjemmel til at unge over atten år der er anbragt på et anbringelsessted som led i en strafferetlig afgørelse eller kendelse bliver omfattet af reglerne om magtanvendelse over for børn og unge i serviceloven endelig

at undersøgelse af person og opholdsrum kan finde sted

netværkssamråd vil støtte kommunerne i at sikre en konsekvent og effektfuld indsats over for unge mennesker

er et rigtig rigtig brugbart og vigtigt redskab

folk i ens omgangskreds ved hvad man går rundt og laver og der kan man sige at netværkssamrådet måske også er tæt på det

ordførerne var inde på nemlig at det her unægtelig også vil have en effekt på forældrene

jo rigtig rigtig positivt jeg vil også lige sige til fru pernille skipper

der med at have flere flere møder at der

der hindrer det det kan man jo sagtens gøre sådan som jeg også kender den sociale verden

jeg sagtens forestille mig at hvis der er logik og fornuft i det så vil man selvfølgelig gøre

også tilfreds med at vi at vi foretager de nødvendige ændringer og præciseringer af reglerne om magtanvendelse over for børn og unge

der var noget som ikke lige kom med sådan rent lovgivningsmæssigt og det har ombudsmanden så gjort os opmærksom på

sikres det også at lovgivningen er klar og entydig og det er jo vigtigt i den her sammenhæng

helt afgørende på et område der er så indgribende for det enkelte individ

en rigtig rigtig god debat og jeg ser frem til en velvillig behandling i udvalget og stiller mig selvfølgelig til rådighed hvis der skulle være specifikke spørgsmål

at ministeren kan rose dem

tale om de grundlæggende rammer for eu samarbejdet og jeg er enig med

i at det er vigtigt at der er klarhed og

disse rammer spørgsmålet om hvilke kompetencer

var således et centralt spørgsmål der blev indgående drøftet i forbindelse med lissabontraktatens tilblivelse lissabontraktaten fastlagde på baggrund af et grundigt forarbejde i forfatningskonventet kompetencefordelingen mellem eu og medlemsstaterne helt grundlæggende har eu altid hvilet på det såkaldte kompetencetildelingsprincip det betyder at eu kun har de beføjelser som medlemslandene har tildelt eu det gælder selvfølgelig også efter lissabontraktaten der har gjort udgangspunktet tydeligere

ikke er tildelt eu selvfølgelig bliver hos medlemslandene endvidere er der i første afsnit af traktaten om den europæiske unions funktionsmåde en gennemgang af de områder hvor eu har kompetence til at regulere dette afsnit indeholder en oplistning af eus samlede kompetencekategorier

men dette vedrører selvfølgelig alene grænserne for eu samarbejdet det er op til en løbende politisk vurdering at fastlægge hvilke politiske beslutninger der skal udfylde

have behov for at kigge på eu lovgivningen igen for at sikre overensstemmelse med samfundsudviklingen det har vi senest set i relation til adgangen til velfærdsydelserne det skal vi også kunne tage fat på men det skal naturligvis ske inden for den eksisterende traktats rammer lad mig herefter vende mig mod nærheds og

der yderligere afgrænser hvornår eu skal handle og hvornår eu skal lade være subsidaritetsprincippet eller på dansk nærhedsprincippet er en traditionel dansk mærkesag på tværs af partierne regeringen deler fuldt ud opfattelsen af at beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som muligt og at eu kun bør regulere når reguleringen på eu plan rent faktisk

og proportionalitetsprincipperne fremgår af artikel fem i traktaten om den europæiske union og anvendelsesområdet er desuden nærmere beskrevet i en særlig protokol til traktaterne det fremgår udtrykkeligt af traktatbestemmelsen at de nationale parlamenter skal sikre at principperne overholdes efter proceduren der er fastsat i protokollen nærheds

mellem regeringen og folketinget regeringen udarbejder således allerede

grund og nærhedsnotater om de enkelte eu lovforslag notaterne indeholder en særskilt vurdering af nærhedsprincipperne og redegør for regeringens stilling med henblik på folketingets efterfølgende stillingtagen med henblik på

mulighed for løbende at følge princippernes anvendelse i praksis skal kommissionen hvert år udarbejde en rapport herom rapporten sendes direkte til parlamenterne samt til eus institutioner kommissionen afgav sin seneste rapport om anvendelsen af nærheds og proportionalitetsprincipperne

under behandlingen i dag må vi have øje for at liberal alliance ikke blot ønsker en ny kortlægning af kompetencebalancen og nærheds og

det drejer sig ikke om hvordan vi skal udfylde rammerne for eu samarbejdet men om at flytte hegnspæle og genforhandle vores forhold til eu eller som det hedder i bemærkningerne til forslaget og jeg citerer på hvilke områder ønsker vi at bevare eller tilbageføre vores suverænitet

kompetenceundersøgelse til at se på om vi skal kræve kompetencer ført tilbage

til danmark jeg synes det vil sende et helt forkert

skulle ønske traktatændringer med det formål at ændre de grundlæggende strukturer i samarbejdet ville vi stille os i en position hvor vi ville få svært

det virkelig hvad liberal alliance ønsker partiet henviser i deres beslutningsforslag til den britiske regerings kompetenceundersøgelse og den nederlandske regerings subsidaritetsundersøgelse men udgangspunkterne for de to initiativer er forskellige den britiske kompetenceundersøgelse indgår i den indenrigspolitiske debat om englands forhold til eu som bekendt har den britiske premierminister nævnt at han ønsker at sende et genforhandlet forhold til eu til folkeafstemning i to tusind og sytten hvis de britiske konservative vinder parlamentsvalget i to tusind og femten den britiske premierminister har ikke i detaljer specificeret sine krav til en genforhandling men han har antydet at visse krav måske

interessante og måske ironiske ved den overordnede konklusion på de rapporter som indtil videre er blevet offentliggjort som led i

understreger at man accepterer den eksisterende kompetencefordeling og ikke ønsker traktatændringer undersøgelsen er

identificere en række retsakter og forslag til retsakter hvor man finder at kommissionen er

for langt i sit ønske om at regulere på eu plan den nederlandske regering ønsker en bredere debat om eus udvikling målet er et mere beskedent og mere effektivt eu populært sagt ønsker nederlandene

hvor det er muligt det er svært at være uenig i jeg er

europæisk debat om eus udvikling kompetencefordeling indgår ikke i den debat derimod handler det om hvordan det kan sikres at lovgivningsinitiativer

eu har en reel merværdi temaer som bedre regulering regelforenkling og involvering af de nationale parlamenter indgår i den debat der er generelt enighed om at det ikke handler om mindre eu eller mere eu det handler om et bedre eu kommissionsformand barroso har ramt det synes jeg ganske præcist med sin udtalelse

og mindre med hensyn til de mindre ting

i stedet for at bruge tid og skatteborgernes penge på at se på kompetencefordeling eller duplikere det arbejde der findes i kommissionens rapport om anvendelsen af nærhedsprincippet

om eus udvikling jeg synes som nævnt at det giver bedre mening med en drøftelse af hvordan kompetencefordelingen fremadrettet anvendes i eu samarbejdet

ord om hvad det er for nogle emner eu skal prioritere i stedet for at sætte spørgsmålstegn ved eu som sådan skal vi i stedet aktivt søge indflydelse og være med til at påvirke beslutningerne så samarbejdet går i den retning vi ønsker vi står foran et europaparlamentsvalg og udpegelsen af en ny kommission for mig at se er det en glimrende anledning til at præge den retning vi ønsker at eu skal gå i regeringen støtter

kommissionsformand barrosos udtalelser eu bør fokusere på at levere konkrete resultater på de områder som optager eus borgere vækst og beskæftigelse skal efter regeringens opfattelse være den overordnede ledetråd for den nye kommission

indre marked

som blandt andet gennem øget energieffektivitet kan mindske vores afhængighed i europa af energiimport fra tredjelande herunder rusland

og en styrkelse af den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik

blande os regeringens klare udgangspunkt er at vi gennem et konstruktivt og pragmatisk engagement i eu rent faktisk kan få indflydelse på de beslutninger

derfor til slut gentage mit hovedbudskab frem for at sætte spørgsmålstegn ved de overordnede rammer for eu samarbejdet vil jeg foreslå at vi

bruger kræfter på at påvirke eu til at bevæge sig i den retning

lad os derfor inden for de eksisterende rammer præge samarbejdet så vi får et bedre eu på den baggrund kommer det næppe som en overraskelse at jeg ikke mener at

at føre vores egen økonomiske politik og jeg tror at det er kommet bag på mange i i den seneste tid hvor meget eu faktisk bestemmer nu ønsker ministeren så ikke at vi skal have

en kompetenceundersøgelse af hvad eu faktisk kan men men havde det egentlig ikke været en fordel hvis man havde ladet danskerne være med til at bestemme om eu overhovedet skulle have alle de her kompetencer eksempelvis undlod man jo at sende lissabontraktaten og finanspagten til folkeafstemning

mening i den situation europa er i

bevæge sig ud i det jeg opfatter som en

meget teoretisk og meget meget svær juridisk diskussion om hvorvidt man måske engang skal overveje at ændre på traktaten

og dér hvor vi virkelig har brug for alle sammen at bidrage er

hvilken klimapolitik vil vi have hvilken politik mener vi der skal være for det indre marked på forskellige områder som dermed også indirekte påvirker vores velfærdssamfund på godt mest men nogle gange også på en måde hvor vi

tænke os det anderledes og derfor skal arbejde for at det bliver anderledes det er den politiske debat som jeg synes vi mangler i danmark i stedet for en debat der

frugtesløst og især mindsker det danmarks indflydelse hvis det

i stedet for at bruge tiden og kræfterne på at påvirke politikken i eu

melde os helt ud og lave vores egen lille politik upåvirket af de andre

at hvis man så har en borger der kommer fra et andet land og bor i danmark betaler skatten gør alt det som en almindelig dansker gør

så knivskarpt beskrevet hvorfor i alverden

så vil jeg gerne lige understrege hvis ministeren ikke har opdaget det endnu at

om om vi skal melde danmark ud af eu eller om vi ikke skal

brug for hvis vi skal have en substantiel

brug for at få kortlagt den her kompetencefordeling

hvis vi skal have en substantiel og politisk indholdsrig debat

at melde england ud af eu

en reel risiko for og det er slet ikke dér jeg ønsker danmark hen

heller ikke dér liberal alliance ønsker danmark hen men så forstår jeg ikke at man ønsker at følge det politiske eksempel som jo netop lægger op til en folkeafstemning om man skal blive i eu eller ej og en traktatændring der skal forhandles i eu nederlandene er noget andet der siger man vi er

set glade for den grundlæggende struktur

gerne diskutere indholdet

masse jurister til at sidde og bore i det det mener jeg er en politisk diskussion som handler om hvor vi gerne

er den rigtige måde at skabe det her fokus på og derfor støtter vi ikke beslutningsforslaget som bekendt findes der ikke ophavsret inden for politik og ideen om en kortlægning af den såkaldte kompetencebalance inden for eu samarbejdet er da heller ikke ny som det også blev nævnt før i storbritannien er man godt i gang med netop

en undersøgelse som har fokus på samme område det virker som om man i liberal alliance har tænkt

det britiske initiativ

undrer mig lidt er at man netop når der er det her britiske initiativ ikke lige vælger at slå koldt vand i blodet og afvente det endelige resultat af den britiske undersøgelse som mig bekendt foreligger ved udgangen af indeværende år man kunne måske starte med at læse nogle af de delrapporter som allerede er præsenteret og som viser at der overordnet er en ganske passende

balance i fordelingen af kompetencer mellem eu og eus medlemsstater på langt de fleste områder hvorfor er det vi skal haste vores egen undersøgelse igennem som vil kræve en større mængde ressourcer og med al sandsynlighed give det samme resultat som en britisk undersøgelse er det ikke i en tid hvor liberal alliance jo er indstillet på at

på andre poster lidt spild af gode danske skattekroner

man i stedet kunne bruge tiden på at læse den britiske undersøgelse det nærliggende svar er jo selvfølgelig at man allerede har læst den britiske undersøgelse og at man ikke er helt tilfreds med de resultater som den viser for den viser jo at balancen mellem eu og storbritannien på lange stræk er ganske passende

jo resultater som måske ikke passer ind i den lidt skeptiske europæiske dagsorden

derfor har camerons regering jo også nedtonet præsentationen af nogle af de her første rapporter med det in mente

forslaget der interesserer liberal alliance

det måske nærmere er en del af partiets valgkampagne frem mod europaparlamentsvalget den

som vi i venstre navnlig efter fordelingen af valgforbund ikke ønsker at deltage i vi mener at der overordnet set er den rette balance i fordelingen af kompetencer

den siddende regering for ikke at arbejde tilstrækkeligt for at fastholde den nuværende kompetencefordeling det er jo beklageligt men

mener vi i venstre at kræfterne bliver brugt bedre ved at vi strammer

hvad kan man sige reguleringsivrige kommissærer og europaparlamentarikere har en tendens til at overse

foreslået at der indføres et årligt nærhedstjek altså en proces hvor ministerrådet og europa parlamentet i forbindelse med udarbejdelsen af kommissionens arbejdsprogram får mulighed for at sortere de forslag fra som man vurderer strider mod nærhedsprincippet

også foreslået systematiske konkurrenceevnetjek inden for eu altså en pendant til det nabotjek vi foreslår i danmark hensigten er at al lovgivning vurderes i forhold til hvordan

europas og europæiske virksomheders konkurrenceevne

liberal alliance tilslutter sig de her forslag som kan gøre en reel forskel frem for at iværksætte en undersøgelse med som virker lidt som

drøfte videre i udvalget og

på et ep valg så det er ganske udmærket

er lidt skeptiske over for noget og på den anden side

hvornår man kan påberåbe sig de her ydelser

ikke noget med kompetencefordelingen at gøre kompetencefordelingen er sådan dansk socialpolitik ligger i danmark det er vi sådan set ikke spor

hvornår man er defineret som vandrende arbejdstager det handler ikke om hvem der definerer socialpolitikken det gør vi i danmark

det kan da være at den debat kan blive beriget af

kan være med til at definere dansk børnecheck det er os selv der bestemmer den

at der skal være lige rettigheder for vandrende arbejdstagere

diskussion her handler så om hvornår man

det handler ikke om hvorvidt vi må udbetale børnecheck og under hvilke betingelser man gør det det handler om hvornår man

situationen er vel den at venstre er uenig i at eu blander sig i det her eller

venstres holdning jeg synes ikke eu

vilkårene for vandrende arbejdstagere og det er den diskussion vi har men at sige at man fra eus side går ind og siger at i ikke må indrette børnechecken på den her måde er jo ikke rigtigt det man går ind og regulerer

er hvem der skal have adgang til den og under hvilke betingelser der har den tidligere regering så lavet et optjeningsprincip som den siddende regering så har valgt at lade hånt om og det er vi uenige i

kompetencefordelingen

det sådan at man i venstre egentlig synes at det er helt rimeligt at børn der ikke bor i danmark

kan få tilsendt en børnecheck også selv om vi havde et

satser vi har lavet i danmark er udregnet efter de udgiftsniveauer vi har i danmark men der synes venstre altså at det er helt ok at det kan man godt tage med tage med sig selv om man flytter eller selv om man har børn

sådan at mange ting er begrædelig dyrt i danmark det er noget billigere i udlandet og

vi foreslået en indeksering af for eksempel børnechecken således at den er tilpasset det reelle omkostningsniveau men vi synes at det er rimeligt at man i udgangspunktet har adgang til

være en graduering af ydelserne fordi man har

også under den valgkamp

vores egne dagsordener det er helt grundlæggende at

eu skal have de er

som det også er sagt tidligere fastsat i den såkaldte lissabontraktat som vi jo fra dansk side også har tilsluttet os

hos medlemsstaterne det princip blev jo fastslået forud for aftalen om lissabontraktaten hvor

nogle måske husker rigtig mange politikere fra hele europa brugte virkelig mange kræfter på netop de her spørgsmål om

grænserne for eu samarbejdet

grænserne for eu samarbejdet

er dermed fastlagt og hver dag

skal til for at fylde rammerne ud for vores deltagelse i eu samarbejdet ud over de rammer som er nævnt i

dermed også rammerne for eus beføjelser ja så bygger vores samarbejde

beslutningsforslaget på spørgsmålet om nærheds og proportionalitetsprincippet

ikke noget at sige vi er i stærke tilhængere af eu samarbejdet

skulle vi skynde os at opfinde det

også blive ved med at være så når vi står med et problem

nøje overveje om løsningen skal findes ved at beslutningen skal træffes i vores eu samarbejde eller alene skal træffes her hvor vi er i dag altså i folketinget og hvis man i øvrigt en dag som i dag sidder og keder sig lidt

spørgsmål for åbent tæppe hvor bølgerne også en gang imellem kan gå højt og hvor der jo forslag for

hvor går grænserne for eu samarbejdet hvad betyder det her for nærheds og

kan ikke støtte beslutningsforslaget vi mener ikke at der er grundlag for at iværksætte nye store undersøgelser af noget som jeg håber jeg

efter vores opfattelse allerede er brugt rigtig meget tid på og som jo altså også udfolder sig hver eneste dag i det politiske arbejde

at danmark skal være så tæt på kernen i eu samarbejdet som overhovedet muligt som et lille land

sikrer vores deltagelse i eu samarbejdet os langt større

på verden omkring os og ikke mindst udviklingen af den end hvis vi valgte at

mener at den politiske debat som vi har og skal have om rammerne for eu samarbejdet om vores involvering i det og ikke mindst

hvad vi her i folketinget skal træffe beslutning om

løbende drøftes i foreninger og organisationer og forhåbentlig også ved middagsbordet og man kan håbe at den folkeafstemning som vi er på vej mod og ikke mindst europaparlamentsvalget vil bidrage til det for det er som sagt

vi kritiske over for og andre bakker vi op om så den diskussion er der

og derfor skal vi have den her diskussion jeg synes ikke at man kan sætte lighedstegn mellem

nogen forståelse for at vi skal engagere os i det

mener ikke at der er behov for at en hel masse kloge mennesker

hvad eu samarbejdet skal beslutte og hvad

mener jeg måske kan være kontraproduktivt for

er ovre ved skatteministeren få det her løst og få sat det her på sporet helt i forlængelse af det

se at udenrigsministeren synes det er et rigtig godt forslag så jeg tror

problemer med at få regeringen med på det så enhedslisten skal da bare bakke op om det

være grænser og de grænser har man tænkt sig at markere i de forhandlinger som kommer

og der mener jeg i modsætning til venstre slet ikke at vi bare skal sidde og vente på at briterne nu engang får gjort det

forholdene er nu altså engang forskellige i

england og derfor

kompetencefordelingen ud fra de forhold vi nu engang har i danmark

det er jo sjovt hver gang vi ser regeringens samlenotater i europaudvalget

får de her grundnotater om

der har stået at regeringen mener at man bryder nærhedsprincippet heller ikke

forslaget fra vivian reding om kvindekvoter

tager i betragtning at vi faktisk herhjemme

flertal i folketinget kunne indføre kvindekvoter

den beslutning men nej regeringen mener

derfor vil det også være rigtig godt at få lavet de her to undersøgelser ligesom man gør

når man taler om at lave en

at socialpolitikken er national kompetence at uddannelsespolitikken er national kompetence

da også rigtig godt at få fastlagt

er noget overordnet som går ind og bryder den kompetence og lige præcis få et overblik

noget mere kvalificerede debatter i stedet for at vi nogle gange bare gætter

på trods af at herre morten bødskov siger at vi diskuterer

har alle oplysninger at vi tager beslutninger på et oplyst grundlag

for det er jo derfor at blandt andet venstre og konservative i dag står og siger

noget de ikke helt havde regnet med var som det var

politiske udfordringer håndteres på det niveau hvor de håndteres bedst

men heller ikke på et højere niveau end nødvendigt

der kun kan løses i fællesskab og derfor skal vi styrke eu samarbejdet på de områder

jo ingen grund til at man i eu regulerer hvordan

ligesom spørgsmål om daginstitutioner eller folkeskoler eller ældrepleje ligger bedst på nationalt kommunalt niveau i forhold til en gennemgribende analyse af kompetencebalancen mellem danmark og eu og

tvivler vi stærkt på at en stor samlet undersøgelse er den rigtige vej

og storbritannien og holland er i gang med at gennemføre en undersøgelse af kompetencefordelingen mellem eu og medlemsstaterne dem skal vi se på dem skal vi

dem skal vi lade os inspirere af men der er ingen grund til at vi kaster os ud i den tilsvarende øvelse i det daglige lovgivningsarbejde skal vi være

over for om nærheds og proportionalitetsprincipperne bliver anvendt fornuftigt og vi skal sætte foden ned hvis der er overflødig regulering på europæisk niveau det er noget vi skal gøre hver eneste dag det er noget vi skal sikre i dette folketing det er noget af det vi skal sikre i folketingets europaudvalg

udvalgene der har med eu sager at gøre skal arbejde for

det gør vi i det daglige arbejde det tror jeg ikke på vi sikrer med en undersøgelse så derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

hvis eu overskrider beføjelserne

og det er den rigtige mekanisme det er her det foregår det er i dette ting vi skal holde øje med om de her principper bliver brugt og anvendt fornuftigt det er den rigtige måde

løse det på der bliver aldrig en knivskarp grænse det bliver en løbende dialog og emner der i dag ligger bedst i nationalstaten

stået på det europæiske fællesskabs dagsorden

der er brug for et stærkt internationalt samarbejde for at løse udfordringerne og derfor er der ikke en knivskarp grænse man kan trække

men vi skal stå vagt om det det er en politisk opgave at stå vagt om nærheds og proportionalitetsprincippet

i dette folketing og i folketingets udvalg og

løse i fællesskab med

en anden dagsorden hvor vi bekæmper social dumping og velfærdsturisme skaber en bedre regulering af vores finanssektor og passer bedre på vores fælles klima og miljø der er som bekendt tale om grænseoverskridende udfordringer som kun kan løses i et internationalt samarbejde som eu

løsningen er at lukke sig mere inde og melde sig ud af flere dele af eu samarbejdet tværtimod skal vi mere offensivt sætte en anden dagsorden i forhold til de problemer

har en klar kompetencefordeling herhjemme mellem stat regioner og kommuner og sådan skal det være i forhold til eu er der en række traktater og direktiver som fastlægger rammerne for vores eu medlemskab som bekendt afgiver vi vores mandat til vores ministre i europaudvalget det giver folketinget stor indflydelse på eu politikken en indflydelse som mange parlamenter rundtom i europa misunder os samtidig har vi et europaparlamentsvalg i maj som understreger at der er demokratiske muligheder for løbende at påvirke eu samarbejdet i en mere venstreorienteret retning hvor den sociale retfærdighed og den grønne miljø og klimapolitik skal prioriteres

sparke en udvikling i gang i medlemslandene

selv kan sparke i gang jeg forholder mig ikke fuldstændig ukritisk til hvad eu blander sig i bestemt ikke og det gør sf heller ikke vi må konstatere at det ikke kun er skidt det er også rigtig godt at eu beskæftiger sig bredt med politik

som man i eu i mange sammenhænge kan sætte for eksempel i forhold til

gør det en forskel men det er rigtigt

protektionistiske og indelukkede det er også det jeg ligesom fornemmer i de debatter vi har

jeg synes generelt at liberal alliance har en asocial og ulighedsskabende politik som er til skade for de mange og kun til fordel for de ganske få men

enige i at eu er gået for vidt og vi er også enige i at det bør undersøges hvor vidt eus magt faktisk rækker i dag det lidt specielle i den her sag er jo at det ikke rigtig er blevet fortalt befolkningen hvad eu faktisk kan blande sig i kigger man på hvad der blev sagt op til de folkeafstemninger der trods alt har været

eu tilhænger efter den anden der forsikrer befolkningen

i vores arbejdsmarkedspolitik i vores skattepolitik

gennem finanspagten det har man ikke fortalt vælgerne eller man har undgået at

jeg synes det er skidt og nu står vi med problemet til langt op over ørerne jeg mener grundlæggende at vi har brug for at klarlægge hvad eu faktisk bestemmer og jeg tror grundlæggende at vi har brug for at få en diskussion af om eu skal have lov

par stykker faktisk ganske mange der eksempelvis mener at eu ikke skal blande sig i indretningen af de danske

positivt at regeringen også har sat foden ned på dette område og jeg ville da ønske at man sætte foden ned på langt langt flere områder for at forsvare det danske solidariske velfærdssystem

vi skal tage stilling til hvad eu

hele tiden særlig på grund af den aktivistiske eu domstol jeg tror vi er rigtig mange danskere som er enige

og at det bør være de vælgere der vælger folketinget som skal bestemme over vores velfærd og som skal bestemme over vores økonomi i danmark men sådan er det desværre bare ikke helt i dag

vi en situation hvor eus liberalistisk indrettede indre marked skaber social dumping det skaber pres på velfærden det er fuldstændig uacceptabelt hvis det står til enhedslisten

ønsker internationalt samarbejde både i europa

men vi er uenige i indretningen af eus asociale politik

forkerte men også træffes hen over hovedet på europas befolkninger jeg synes eu bestemmer alt alt for meget derfor stemmer enhedslisten for dette beslutningsforslag og håber det kan lede til debat

vil ud af eu så det skal ikke forstås på den måde at vi skal genforhandle traktaterne og sige

områder inden for eu man ikke længere vil være med i for det kan man jo ikke vi har fået vores traktat vi har fået vores forbehold vi har fået vores undtagelser vi har fået vores sommerhusregel og det skal vi selvfølgelig ikke genforhandle

meget vigtigt at det her ikke skal forstås som om vi skal til at genforhandle

helt afgørende for europas udvikling som en anden ordfører her har sagt havde man ikke eu

meget større økonomiske tilbageslag rundtomkring som

er helt givet at eu skal være der og vi skal være glade for at vi har eu

europas styrke er vores mangfoldighed vores styrke er at vi har forskellige tilgange til løsning af problemerne forskellige kulturelle forudsætninger og dem skal vi bevare vi skal altså ikke være en ensretningsmekanisme vi skal være glade for vi er mangfoldige og har forskellige tilgange

det kan så betyde langsomme beslutningsprocesser sådan som vi oplever det i ministerrådet men dog

der respekterer fædrelandenes europa og de skal ikke udlignes de skal ikke slettes så det er vores udgangspunkt men hvis kommissionen og hvis vi som følge af en række beslutninger kommer i den situation at domstolen er for aktivistisk og begynder at fortolke ting længere hen end vi egentlig som lovgivere i ministerrådet

hvad der mentes med de tidligere beslutninger hvis man synes at domstolene er gået for vidt eller at kommissionen går for vidt det er en politisk opgave for

af politiske beslutninger så min opfattelse er at eu trænger til at blive slankere og stærkere der hvor eu

gøre nytte skal det gøres stærkere til gengæld skal det ikke brede sig overalt og der var jeg glad for at martin schulz da han var

i folketinget forleden dag sagde at

ment som en social union det er derfor vi konservative siger det skal vi tænke over det skal vi tænke igennem vi skal

som følge af arbejdsmarkedspolitikken og den fri bevægelighed den har fået nogle bivirkninger som ikke var tilsigtet dengang vi

kan man jo også se på tyskland det bare fordi danske politikere ikke har forudset de bivirkninger det er

jo også derfor martin schulz formanden for europa parlamentet har sagt meningen var ikke det skulle være en social union det vil sige

i at hvis man laver en meget meget streng opbygning så risikerer man jo at

fællesskabsanliggende eller man synes det modsatte

der vil jeg sige til fru mette bock at dengang jeg var miljøminister

besluttede den engelske konservative regering at nu ville den

kompetencekatalog

howard som stod i spidsen for det som den konservative leder og

som vi ventede så spændt på jeg tror kun det rummede ét forslag og det var at føre reguleringen af zoologiske haver tilbage til nationalstaterne så det var jo et kæmpe arbejde der var sat i gang og så endte det med tilbageførsel af zoologiske haver det gjorde man så og det har man ført tilbage igen af hensyn til dyrevelfærden

vi ønsker et slankere og stærkere eu så kan det være en fornuftig diskussion at tage om det er gået for vidt

mekaniske virkninger ud af det som ikke var tilsigtet og derfor vil vi meget gerne se på hvad der kommer ud af briternes og hollændernes bestræbelser

står jo også her at forslagsstillerne foreslår på denne baggrund at der iværksættes en lignende kortlægning af kompetencebalancen mellem

og holland stemte nej hvis europa nu

på dansk foranledning det forstår jeg så fru mette bock kunne finde på at sige

til at opleve at vi bruger en masse tid som skulle være brugt på at løse en masse konkrete problemer

og uanset hvor god fru mette bock

måtte være tror jeg ærlig talt at den falder i et af landene og så

kommet videre jeg tror vi skal arbejde på det eksisterende traktatgrundlag som giver mange muligheder også for det som fru mette bock forestiller sig med tilbageførelse deregulering barroso kaldte sin

kommission dereguleringskommissionen ja det ville jeg godt se noget mere til for det er rigtigt at det

fra fra dirigisme vi har også arbejdet for i vores regering

nedbringe de administrative byrder som kommer fra eu systemet al den slags ting kan vi jo godt køre på

den eksisterende traktats grundlag så lad os bruge den eksisterende traktat lad os droppe tanken om

her i dag der er sikkert også andre men når nu briterne og hollænderne er i gang og der

en lignende kortlægning så synes jeg at

se hvad den fører frem til om den fører til andet end at zoologiske haver skal tilbage til nationalstaterne en gang til eller at de finder på mere lad os nu se den an

ser spændende ud det kan vi godt supplere

det bør vi kommunikere med dem om så skal man gøre det for selvfølgelig

et oplyst grundlag men det skal ikke fra min side forstås sådan at

en traktatændring det vil jeg kraftigt fraråde det bliver spild af tid og vi kan bruge den traktat lissabontraktaten har også det der forstærkede samarbejde

er mange muligheder for at vi kan levere forbedringer på det eksisterende

det her skal de arbejde med i fællesskab eller lade ligge det er da en ministerrådsbeslutning

den traktat jeg kæmpede faktisk for et rødt kort som nationalstaterne kunne rejse det lykkedes ikke det blev så det gule kort men det havde jo været overflødigt hvis kompetencefordelingen var så klar

adelsteen nævner at nogle mener for hvem skulle så rejse det gule kort de måtte jo så være i ond tro

derfor er det helt på sin plads og udtryk for rettidig omhu at bede den danske regering igangsætte en udredning af kompetencefordelingen mellem eu og danmark præcis som henholdsvis england og holland har gjort det for deres respektive landes vedkommende dog i forskelligt tilsnit

og det vil skabe tryghed og det skylder vi både os selv og den danske befolkning derfor fremsætter vi i liberal alliance et beslutningsforslag som pålægger regeringen at igangsætte sådan en analyse

for mig at se ingen tvivl om at rigtig meget dansk lovgivning i dag udspringer fra eu der er ikke meget frihed og råderum i spændet mellem på den ene side regulering af skolefrugtordninger og på den anden side regulering af banker vi ved at fyrre procent af de bureaukratiske byrder på de danske små og mellemstore virksomheder stammer fra eu vi ved at tres procent af al dansk lovgivning på en måde stammer fra eu og vi ved

i danmark har rod i eu

grænserne på kompetencefordelingen egentlig og kan de bare skubbes yderligere og yderligere hertil kommer

at der er problemer med nærhedsprincippet for meget kompetence er

at medlemsstaternes parlamenter reelt har været bevidst om det det viser sig

for en sikkerheds skyld at liberal alliance ønsker fortsat medlemskab af eu liberal alliance ønsker fortsat medlemskab af eu men vi ønsker et slankere eu som koncentrerer sig om de oprindelige formål nemlig sikring af fred frihed og frihandel

kommet til at vi skal få skabt et overblik over den reelle kompetencefordeling og de reelle knaster der ligger i et fortsat samarbejde om medlemskab af eu

et godt og nært samarbejde i eu på en række punkter en kompetenceafdækning vil

behov for yderligere integration for eksempel omkring udviklingen af det indre marked der jo fortsat ikke er foldet ud

en tilsvarende dansk undersøgelse formentlig også vil

og gennemarbejdede prioriteter og interesser i stedet for at falde i den sædvanlige ja vi siger

for arbejdskraft skulle kunne opnå

og vi har aldrig udskrevet en blankocheck til eu hvor vi frasiger os retten til at føre en selvstændig sundheds og skattepolitik og derfor er det selvfølgelig uacceptabelt

vi skulle have taget sådanne skridt

at lytte til diskussionen her i dag

ministeren som jo er fra det radikale venstre at vi skal helt ind i maskinrummet det er der jo ikke noget nyt i det har

som politikere beskæftige os med at ændre på det

vil sige at være konservativ men jeg skal selvfølgelig ikke gøre mig klog på hvordan man skal være konservativ

et af mine svar har barroso jo klogt sagt at eu skal være stor på de store spørgsmål og

på de små spørgsmål

er det blevet til at eu er stor på de små spørgsmål og

af hvordan kompetencefordelingen er i dag og hvordan proportionalitets og nærhedsprincippet skal tolkes så får vi

fremadrettet at kunne diskutere hvad det for et medlemskab vi vil have og

europa på den lange bane det er ikke sådan at når man en gang har vedtaget regler traktater

også sådan det skal være i al fremtid så det eneste vi ønsker med dette er altså at skabe et oplyst grundlag

hvis man går i gang med en traktatændring det var altså en realistisk betragtning vi konservative er altså realister vi går ikke ind i spekulative projekter

og dermed skulle man jo egentlig umiddelbart

vores eget land mens det vi skal lægge i eu er det som et fællesskab kan have fornøjelse af at være sammen

faktisk kan forandre det vi ønsker at forandre ved at bevare den traktat vi

med lissabontraktaten for der er muligheder både for at få styrket samarbejdet for mindre grupper der vil gå foran

stå uden for mindre grupper der går foran

opgavefordelingen hvis man er enige om det i ministerrådet så jeg ser intet behov for den utopiske tanke om traktatændringer det er bare det jeg siger til fru mette bock og som god konservativ og som

være spild af tid hvor der er meget væsentlige ting som europa skal tage sig af fru mette bock meget væsentlige ting vi har finanskrisens efterspil vi har institutionerne der skulle laves bagefter vi har hele den storpolitiske krise jeg har siddet ved mange topmøder som